stemme for den her opstramning som lukker af for de to fonde vi mener

skal være større indsigt for offentligheden også i sådan nogle ting især når det drejer sig om aktiviteter i udlandet

at gå og gemme med tingene og derfor kan vi ikke

slutter afstemningen for stemte to og firs imod stemte fem og tyve

har jo besluttet at man fra folketingets side vil bestemme hvor folketingsmedlemmer med behov for en supplerende bolig skal bo

vi har i venstres folketingsgruppe i længere tid ønsket at få den debat også i folketingssalen

hvorvidt folketingsmedlemmer selv skal have ret til når de skal være væk fra deres familier og andet at vælge hvilken

i københavn vi der er valgt tidsnok til at være på den gamle ordning har jo en ret til selv at vælge hvilken bolig vi måtte vælge at have som supplerende bolig når vi er i københavn

folketingsmedlemmer der er kommet ind efter valget i to tusind og elleve

vi laver sådan en folketingsghetto hvor ens naboer overboer underboer med videre også er folketingsmedlemmer det kunne måske

folketingsmedlemmer der har brug for en supplerende bolig

samlet lige præcis et sted men grundlæggende

vi gerne her markere at selv om vi stemmer for lovforslag nummer l ni og tyve

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet vi går til afstemning

med lovforslagene her implementeres et såkaldt totalharmoniseringsdirektiv i dansk lovgivning og det vil sige at der jo ikke med

en lovgivning er plads til nogen som helst former for nationale forbedringer af forbrugerbeskyttelsen vi mener faktisk at det er folketingets kompetence at beslutte niveauet for forbrugerbeskyttelse

det levner et såkaldt totalharmoniseringsdirektiv jo altså ikke mulighed for og det er derfor enhedslisten

er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen

tilfældet og så er forhandlingen sluttet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

jeg slutter afstemningen for

om delingen af lovforslaget er forkastet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

givet mig nogle svar på nogle spørgsmål som ville gøre at jeg kunne sige

holder nu fordi jeg her til morgen har fået en henvendelse

har ligget bag det her forslag og hvor ministeren jo

givet os nye beregninger fordi der i de første beregninger var fejl og

jeg gerne bede om at vi kalder forslaget tilbage til udvalget mellem anden og tredje behandling så vi får mulighed for lige at kigge på de her tal

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

eller store ændring i det er

kursus således at kørelærerne virkelig kan formidle

til eleverne hvad det vil sige

kalder at køre råddent men altså at man får gennemgået hvilke risici der er ved at være i besiddelse af et

køretøj der ligger høringssvar

lovforslaget lægges der op til at man skal have bestået det her grundkursus inden man kan gå i gang med den egentlige kørelæreruddannelse der er nogle kørelærere der mener at det bør være en integreret del af selve kørelærerundervisningen jeg vil så lande på en tredje

og hvis man vil have det som integreret del

med mig men hovedsagen er

sin kørelærerautorisation

hæver aldersgrænsen fra en og tyve

før man må uddanne sig som kørelærer og få en autorisation

måske ikke i stedet for skulle sige at man skal

haft kørekort i et vist antal år således at man har erfaringen med

køre bil vel vidende at det jo ikke er noget

man kan jo godt i teorien tage kørekort som atten årig og så ikke røre en bil og så efter

være rart at man ligesom har

også stiller krav om at kørelærerne

kørekort i andre kategorier end lige netop det de underviser i man kunne forestille sig

kørelærer der har kørekort til motorcykel og underviser i motorcykel

være rart at han også kender andre køretøjer

lægger en fem dages efteruddannelse ind

hvert femte år her er der i høringssvarene også

om det skal være fem dage i træk eller det skal være for eksempel fem på hinanden følgende ugedage altså fem mandage i træk der er ligefrem et høringssvar der lægger op til at man skal have

en dag om året de næste fem år det synes jeg måske ikke lige er så hensigtsmæssigt

lovforslag som vi vil se meget positivt på i i venstre

under udvalgsbehandlingen se om der er nogle småting der skal justeres for at gøre

stort set alle andre undervisningsstillinger

et krav om at man har gennemført en pædagogisk uddannelse for

et godkendt pædagogisk undervisningsforløb

øget efteruddannelse det vil med lovforslaget blive obligatorisk for kørelærere at efteruddanne sig minimum hvert femte år desuden stiller vi med

kendskab til andre typer af køretøjer end det

til kørelærere for at sikre at man har den nødvendige erfaring

er noget som vi socialdemokrater støtter og derfor kan vi varmt anbefale de her forbedringer

tyve år til fire og tyve år at ansøgeren skal have kørekort til almindelig bil motorcykel stor lastbil og lastbil med anhænger

personer der starter på kørelæreruddannelsen have gennemført et pædagogisk grundforløb med

fokus på voksenundervisning det nuværende krav om at ansøgere skal have kørt regelmæssigt inden for de sidste tre år ændres til at ansøgere ikke må have været frakendt førerretten inden for de sidste to år her kunne man rejse det spørgsmål

man overhovedet være kørelærer hvis man har fået frakendt førerretten man kan vel næppe være det bedste eksempel til at lære andre at begå sig fornuftigt i trafikken kravet om at gennemføre et pædagogisk grundforløb med fokus på voksenundervisning kan man også sætte spørgsmålstegn ved vil det give bedre bilister det tror jeg ikke

dette krav men det er dog ikke

nærmere beskrevet i lovforslaget hvad der

gerne have præciseret kravet til at ansøgere skal have kørekort til almindelig bil motorcykel stor lastbil og lastbil med anhænger virker heller ikke sådan gennemtænkt man skal vel

som udgangspunkt have kørekort til den kategori man skal undervise i hvorfor skal man have kørekort til en lastbil hvis man skal undervise i i en personvogn det vil også være en væsentlig fordyrelse af uddannelsen og ikke nødvendigvis

bringe kvalitet ind i den her uddannelse

og dermed give bedre bilister der er ikke et ord

undervisningen af kørelærere efterfølgende skal efterfølgende skal være i praksis det virker som endnu et hovsaforslag fra justitsministeriet

også godt forvente at der skulle være noget selvjustits på det her område og man kunne

få den tanke at der var nogle politikere der burde sendes på et kursus

derfor er det også vigtigt at vi sikrer at de danske kørelærere er både kompetente og ansvarlige så vi dermed får nogle gode nye bilister på vejene det sikrer lovforslaget ved at stille krav til at man har kørekort til et bredt udsnit af de forskellige køretøjskategorier og samtidig ikke

de sidste to år har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt samtidig er det vigtigt at vi sikrer kørelærernes pædagogiske kompetencer så vi kan sikre at de kommende bilister får en god oplevelse når de skal erhverve deres kørekort der gælder i dag ingen formelle krav til kørelærernes pædagogiske uddannelse eller evner men med dette lovforslag fokuserer vi på kørelærernes evne til at virke som rollemodeller

evne til at skabe den fornødne holdnings og adfærdspåvirkning af eleverne og netop holdnings og adfærdsbearbejdelse er en vigtig del af kørelærernes opgaver

holdning til færdsel og færdselssikkerhed der skal præges i retning af en sikker og hensynsfuld kørsel det arbejde kræver naturligvis en modenhed og det kan lovforslagets krav til en mindstealder på fire og tyve år frem for de

en og tyve år være med til at sikre med lovforslaget sikrer vi et kvalitetsløft af kørelæreruddannelsen og sikrer at kørelærerne løbende efteruddannes under deres virke på den måde får vi kompetente kørelærere som kan være med til at skabe ansvarlige bilister på de danske veje jeg skal derfor sige på vegne af sf og på vegne af de radikales ordfører herre jeppe mikkelsen

især med henblik på mange af de unge mennesker som

udgør ti procent af befolkningen men de er involveret i en tredjedel af

er helt tydeligt at mange unge mennesker som lige har fået sig et kørekort overvurderer egne evner de mangler selvfølgelig erfaring det er klart i og med at de lige har fået kørekortet og dét kombineret med høj fart som jo ofte gør sig gældende er en meget farlig cocktail så det er rigtig godt at man sætter ind med

det er nyttigt at man på den måde giver

kørelærerne nogle redskaber så de kan spotte kommende fartdjævle og vanvidsbilister det kræver

de pædagogiske virkemidler at de skal udmøntes i samarbejde med undervisningsministeriet og

ud fra at det er den højeste ekspertise i landet det er også nødvendigt når man ser på udbuddet af voksenpædagogiske grundkurser og hvad det hedder alt sammen det er ikke alt sammen af lige høj kvalitet og det er ikke alle udbydere af den slags uddannelser der

enhedslisten er ikke vild med delegationsbestemmelsen vedrørende kravene til forudgående erhvervelse af diverse kørekort

er nævnt motorcykel personbil lastbil med påhæng og så videre

andre køretøjer gebærder sig i trafikken men hvorfor så ikke indskrive det i loven hvis man er enig om det hvorfor skal det så være via en delegationsbestemmelse det kan jeg ikke helt forstå ligeledes med

betingelserne for godkendelse som kørelærer der overgår man

ikke må have været frakendt førerretten de sidste to år

men der bliver gjort opmærksom på at det skal både være ved ubetinget og betinget frakendelse og det skal i øvrigt også gælde ved efteruddannelse når man skal søge om godkendelse igen men jeg bemærker at der står bør omfatte ubetinget og betinget

jeg spørger direkte er det indeholdt i lovforslaget eller er det bare

ikke helt få hold på men det regner jeg da med ministeren kan give svar på

støtter i høj grad forhøjelsen af aldersgrænsen

en og tyve til fire og tyve år men vi kan ikke støtte at § seks og tres stykke to nummer en

udgår i forbindelse med fornyelse

som det er nu skal have bedrevet teoretisk og praktisk undervisning og taget elever op til prøve eller fungeret som prøvesagkyndig det bliver så erstattet af

den her obligatoriske efteruddannelse med en forventning om at kørelærerne har vedligeholdt deres faglige kompetencer det synes vi godt nok er for løst

egentlig at det bedste bevis på om kørelærere har

faktisk imod at man fjerner § seks og tres stykke to nummer en

så bemærker vi selvfølgelig at undervisningen af kørelærere i privat regi ikke er omfattet af offentlighedsloven hvilket jo efter vores mening

giver anledning til at sige at så bør uddannelsen ligge som en amu uddannelse på de offentlige amu centre for så har vi da fuld indsigt i

den undervisning der finder sted er

forbedre kvaliteten i kørelæreruddannelsen og dermed også i forhold til den køreundervisning man så kommer til at give eleverne siden hen det er vi meget enige i

også meget enige i at man her går ind og styrker kørelærernes pædagogiske egenskaber

at de bliver endnu bedre til at undervise eleverne i en god adfærd og holdning i trafikken

det er noget af det der virkelig kan batte noget nu det er det vi er nået til nu

holdningen i trafikken vi skal bearbejde og gøre endnu bedre så det er vi også helt enige i

for så vidt også enige i at en kørelærer skal have forståelse for og indsigt i forskellige køretøjstyper

de de krav til hvilket kørekort man skal have erhvervet inden

kan vi godt støtte men jeg kan ikke se det giver nogen som helst mening at man

taxa bliver normalt kørt i en personbil og en personbil opfører sig jo nogenlunde på samme måde uanset om det nu er en taxa eller

så være noget forskel af hvem der sidder bag rattet men

bus og lastbil det giver ingen mening og der bør man

købet som herre henning hyllested pointerede

kategorier man skal have erhvervet kørekort til det ville være klædeligt og det ville være meget bedre sådan et ændringsforslag støtter vi helt sikkert fra konservativ side

de ændringsforslag der er ingen problemer i det vi har så også nogle spørgsmål i forhold til

det her med hvornår man kan blive frakendt

sådan at man skal have en ubetinget frakendelse af kørekort

fordi lovgivningen er indrettet sådan at den kørelærer der sidder ved siden af eleven

så selvfølgelig have kørekort

samme er oppe til en kontrollerende køreprøve generhverver på stedet der er ingen problemer og man kan køre videre er det problematisk at man så oven i købet mister sit arbejde og det vil vi gerne have bedre argumentation og dokumentation for

ved gennemgangen af lovforslaget og det vil vi spørge ind til men

lovforslaget her og vi støtter meget gerne de ændringsforslag jeg kan forstå

kommer fra enhedslistens side af

at jo i særlig grad herre karsten nonbo flere gange

glad for venstres opbakning til forslaget

rigtig mange elementer i forslaget det er jo en omfattende reform vi lægger op til der er krav om et voksenpædagogisk

en aldersgrænse som ændres fra de nuværende en og tyve år til de

køreerfaring og der bliver så også stillet krav om kørekort til flere kategorier og det er lidt svaret til det

herre jørn dohrmann var inde på regeringen har den opfattelse at når man forbedrer kvaliteten af kørelæreruddannelsen

får man bedre kørelærere ud af det og bedre kørelærere er også folk der er bedre i stand til at undervise folk der skal have en bil at køre i ergo

forud for hele det her arbejde har været diskussioner

så alt i alt er det selvfølgelig et ganske udmærket forslag som jo ud over de elementer der ligger i det så også har kan man sige det videre perspektiv altså den obligatoriske opfølgende efteruddannelse som et helt centralt

er rejst en hel masse tekniske spørgsmål som jeg synes vi skal klare i udvalgsbehandlingen

svar på de spørgsmål det stiller vi os selvfølgelig

kørekort så fem dage kan bestemt godt bruges og

være tilfældet så er forhandlingen

og sidste behandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

som vedtaget

herre john dyrby paulsen

var godt set det havde jeg ikke set så skal vi måske vente et øjeblik til vi får en minister frem

så er det herre john dyrby paulsen som socialdemokratisk ordfører jeg ser ikke nogen ordfører

er at danmark skal sende et lufttransportbidrag bestående af et af vores herkulesfly også kaldet c en hundrede og tredive j som skal deltage i en periode på

den fn sanktionerede indsats i mali det er ikke sådan at vores transportfly bliver udstyret med deciderede våben ud over det der i forvejen er på flyet til selvbeskyttelse og det er heller ikke sådan at flyet ud over de transportopgaver flyet skal have skal indgå i andre typer operationer i forbindelse med indsatsen i mali det her er jo en fn sanktioneret mission som ligger i forlængelse af den indsats som specielt frankrig har været bannerfører for i mali oven på urolighederne sidste år

det har betydet at der jo har kunnet gennemføres et præsidentvalg det har betydet at vi nu har første runde af parlamentsvalget og skal have anden runde af parlamentsvalget senere i december måned og det må

specielt i den nordlige del af mali og derfor kan vi varmt anbefale og varmt støtte

lufttransportbidrag som der her er tale om til at støtte den fn mission der er i gang

tusind og fjorten der er i øvrigt her grund til at takke frankrig for den indsats landet militært indtil nu har ydet i mali hvor man i i operation serval har ydet et meget værdifuldt bidrag for at sikre at de islamistiske optøjer i de nordlige regioner af landet har kunnet nedkæmpes for at denne opgave kunne løses effektivt af franskmændene har transportudfordringerne skulle løses

som frankrig angiveligt værdsætter det skal i øvrigt nævnes at det bestemt ikke er en ufarlig opgave flyvevåbnet har påtaget sig

at truslen fra sprængladninger er stigende og at truslen mod fly ved ved start og landing i mali rummer en risiko

måned for måned forbedrer sikkerhedssituationen jeg skal på dansk folkepartis vegne ønske besætningerne og grundpersonellet held og lykke i deres forehavende i det kommende halve års tid og på ny give

tilslutning til beslutningsforslaget om et dansk militært bidrag til fns styrke i

der ikke skabes sikkerhed det hænger snævert sammen og det skal skal ses sammen den erfaring er jo også afgørende for indsatsen i sahel området og i mali konflikten

der på få måneder skabte kaos i det nordlige mali ja i hele mali groede ud af manglende sikkerhed groede ud af en stærk utilfredshed

derfor handler løsningen også om både sikkerhed og udvikling etablering af fns fredsbevarende operation i mali minusma er derfor en afgørende forudsætning for at mali kan fortsætte de seneste måneders fremgang med demokrati og sikkerhed og udvikling og derfor skal danmark

skal også bidrage fordi vi har fået en anmodning om at gøre det og der skal danmark være klar derfor støtter det radikale venstre at vi stiller et stabsofficersbidrag fra starten af to

og at vi stiller et transportfly med mandskab i op til fem måneder fra februar

og fjorten det er der brug for det kan gøre en forskel og danmark kan løse opgaven det er ikke en ufarlig mission terrortruslen vurderes at være høj og det kan ikke udelukkes at der bliver tale om anvendelse af militære

uden økonomiske omkostninger omkostninger meromkostningerne kan andrage tredive til fyrre

men de kan vurderes det afholdes inden for forsvarets eksisterende økonomiske ramme der er håb i mali der er skabt øget sikkerhed i mali der skal skabes udvikling i mali det er der danmark skal være og derfor bakker vi op om

med det danske bidrag

fns sikkerhedsråd har jo jo

missionen og har samtidig

at de i givet fald kan gribe ind derfor

som jo

den blev indsat via en fn beslutning som støtte til

forlængelse af den beslutning

første fase vi mener også at det er helt rigtigt

er tale om en fn styrke så

er nødvendigt men også fordi situationen faktisk er inde til at vi får en meget robust fn placering

en forskel enhedslisten var imod den franskledede invasion af nordmali i starten af året

stadig imod tilstedeværelsen af tropper fra den tidligere franske kolonimagt i landet vi frygter at det medvirker til at forlænge og eskalere konflikten da det kan være en rød klud for dele af befolkningen i mali

derfor også afgørende for enhedslisten at et dansk bidrag udelukkende arbejder under fn flag og ikke styres af frankrig at der er tale om et fredsbevarende mandat for stabiliseringsmissionen og at målsætningen er skabelsen af en national dialog derudover vil vi opfordre regeringen til at arbejde for at frankrig hurtigst trækker sine tropper ud af mali

den sammenhæng problematisk at blot halvdelen af fn styrken er kommet på plads det danske bidrag er for os også et bidrag til at minusma kan blive fuldt etableret og de franske tropper trukket ud konflikten i nordmali mellem befolkningsgrupperne

og centralregeringen er gammel den nordlige del af landet er økonomisk forsømt og dele af befolkningen inklusive den traditionelle tuaregoprørsorganisation mnla ønsker mere selvstyre det er afgørende at der fra fns side skelnes klart mellem den traditionelle konflikt som fn missionen sigter på at løse med en national dialog og forsoning og de udefra kommende islamistiske grupper med tilknytning til al qaeda som mali skal stabiliseres imod ligeledes er det afgørende for malis fremtidige stabilitet at der gennemføres politiske reformer i hele landet

og ikke blot centreres om en lille elite i hovedstaden bamako præsident og parlamentsvalgene har været et lille skridt på vejen

der stadig er lang det er positivt og nødvendigt at fn

neutral part aktivt overvåger overholdelsen af menneskerettighederne og sikrer straf ved den internationale straffedomstol i tilfælde af krænkelser ligeledes er det positivt at den tidligere kupgeneral amadou sanogo er blevet anholdt og

at der indledes en retssag imod ham for et muligt ansvar for mord på modstandere det kan være et vigtigt skridt på vejen mod forsoning tilstedeværelsen af menneskerettighedsobservatører er en vigtig del af missionen som enhedslisten varmt støtter

seneste tids uroligheder og mulige beskydning af tuaregdemonstranter i kidal understreger vigtigheden af enhedslisten kan støtte det danske bidrag til minusma da der er tale om en fredsbevarende styrke

klart fn mandat og under fn ledelse

med danmarks humanitære engagement og støtte til

den politiske forsoningsproces kan medvirke til at skabe den nødvendige nationale dialog

politiske reformer så mali kan gå en bedre fremtid

er

fredsbevarende det er altså med mandskab det er i fem måneder og den brede opbakning fra folketinget bidrager liberal alliance gerne til uden at vi har brug for at problematisere det yderligere vi synes faktisk det er vigtigt at fn har tillid til at man kan bede danmark om

den franskledede operation serval blev støttet

og har gradvis forbedret situationen med vedtagelse af

med det formål at skabe stabilitet og støtte overgangsregeringen med vedtagelsen af b ni og fyrre bidrog danmark til denne opgave

med et bredt mandat og det vil altså sige at minusma afløser

per første juli to tusind og tretten danmark har nu modtaget en anmodning fra fn om et bidrag

har meddelt at man kan stille med et stabsofficersbidrag fra primo to tusind og fjorten samt vores herculesfly altså et c

vil blive placeret i bamako og vil forestå transport af personel både internt i mali men også i regionen

det presserende behov og danmarks langvarige engagement

som andre ordførere har gjort at selv om det lyder ret uskyldigt at stille med et stabsofficersbidrag og et transportfly så er det langtfra ufarligt det fremgår af beslutningsforslaget at forsvarets efterretningstjeneste vurderer terrortruslen mod vestlige mål i mali som værende

foregår i højder under to tusind

mission vi sender danske soldater ud på

tale om anvendelse af militære magtmidler og derfor kræver det også folketingets samtykke vi støtter missionen og vi mener at danmark har en fremragende militær kapacitet at bidrage med

brug for hjælp nemlig situationen i dele af mali herunder herunder ikke mindst specielt i den nordlige del af mali hvor vi jo ved at terrorgrupper med forbindelse til al qaeda desværre i visse perioder vinder fodfæste derfor er det også tilfredsstillende at regeringen har fremlagt et udmærket beslutningsforslag som jeg gerne vil kvittere for

også bygger videre på det beslutningsforslag

den konservative ordfører var inde på i sin ordførertale

situationen i mali til tider vanskelig det

betyder også at det at udsende et dansk personel til mali ikke er uden omkostninger vi håber selvfølgelig at de

soldater ikke lider nogen tab

i stand til at udføre missionen på en tilfredsstillende vis men det er nu engang sådan at det er vigtigt i dag at slå fast at det

en let mission det er

blive vanskelig det håber vi ikke bliver tilfældet

soldater herunder bidraget gennem et c en hundrede og tredive troppetransportfly er i stand til

kan være stolte af mali er i dag et mere sikkert sted og de bevæbnede grupper er på flugt den hurtige danske indsats

med frankrig og andre partnere nyttede og den var med til at muliggøre indsættelsen af en fn fredsbevarende operation minusma

er klart forbedret siden de bevæbnede grupper havde kontrollen med byerne i nordmali hvor der blandt andet blev indført offentlige steninger og amputationer og hvor kulturskatte blev vandaliseret en ny regering blev udpeget efter sommerens præsidentvalg der afholdes nu parlamentsvalg hvor anden runde finder sted den femtende december det er endnu et skridt mod fuldt forfatningsmæssige tilstande i landet selv om situationen i dag er forbedret er særlig den nordlige del af mali dog fortsat præget af ustabilitet med risiko for spredning til

den franskledede operation serval har påført de bevæbnede grupper mærkbare tab men de udgør fortsat en trussel

militære indsats i mali tværtimod er det netop nu at danmark bør bekræfte det

til mali mali har som bekendt været dansk prioritetsland siden to tusind og syv for vores bistand og således en vigtig partner for danmark i sahelområdet så den militære indsats står slet ikke alene det danske samarbejde med mali er bredspektret og omfatter politisk dialog og sikkerhedsindsats udviklingsmæssige indsatser og humanitære indsatser den danske bistand til mali har sigte på rettigheder demokratisering og økonomisk vækst og beløber sig årligt til

udgør den humanitære bistand to og halvtreds

det er for at understrege at den militære del af vores engagement slet ikke er den eneste facet vi har i mali

sikkerhedssituationen i mali tænkes ind i et regionalt perspektiv derfor har den danske regering også lanceret et stabiliseringsprogram for hele sahelregionen med en række regionale indsatser inden for blandt andet mægling og konfliktløsning sikkerhedssektorreformer samt imødegåelse af voldelig ekstremisme og organiseret kriminalitet

den danske militære indsats i mali står bestemt ikke alene den supplerer og understøtter den danske og internationale humanitære og udviklingspolitiske indsats i landet og det militære bidrag til minusma hviler på et solidt folkeretligt grundlag med mandat i

tak

for at bekæmpe den magtesløshed som de vestlige lande udstråler nogle gør det rent humanitært andre gør det med våben i hånd samtidig ser vi at sygdomme og flygtningestrømme spredes til europa og vi ser et magtesløst vesten som gentagne gange har vidst

demokratiske moderate moderate kræfter men som man fravalgte at støtte når man havde muligheden det er sådan set bagtæppet for det beslutningsforslag vi står over for i dag

der er sagens egentlige kerne og skægt nok eller måske

forstemmende nok alt andet end det vi egentlig skal tale om det vi skal tale om i dag er et dansk bidrag til problematikken om

som også forefindes i syrien de kemiske våben i syrien har stået for et absolut minimalt antal af de dræbte vi har set i konflikten og alligevel er det det hele den internationale opinion skjuler sig bag når vi diskuterer de her forhold

at danmark bør bidrage men det må heller ikke være sådan at den diskussion forsvinder

vores beslutning om nu at udsende dels skibe dels soldater i den her konflikt

vi synes det er glædeligt at danmark har kapaciteten til at understøtte muligheden for at få fjernet de kemiske våben vi synes tilmed det er klogt at

sørger for at de skibe der fjerner dem også er ledsaget af skibe der kan slå fra sig hvis det skulle være sådan at nogen havde interesse i at prøve på at tage

spørgsmålet om de livvagter som man vil udstyre fns særlige udsending med i syrien efter min opfattelse er der ikke nogen tvivl om at det er den farligste del af missionen vi ønsker alle der skal af sted på danmarks vegne det bedste men det bryder jo med det diktum der har været regeringens nemlig at der ikke ville blive sat danske soldater på syrisk jord det har man så valgt nu alligevel at gøre det skal vi ikke kritisere vi tager det til efterretning vi finder det

i samarbejde med assadstyret

jo ikke nogen grund til at lægge skjul på det er den linje som vesten er slået ind på

derfor er vesten også bragt i den situation den er i nu hvor vi blandt andet har set magasinet forbes udnævne vladimir putin til verdens mest magtfulde mand

altså dog fået muligheden for at fjerne nogle af de kemiske våben fra syrien de masseødelæggelsesvåben som vi jo før er gået i krig for at hindre udbredelsen af det støtter vi men det sker ikke uden de betænkeligheder jeg har nævnt her når det kommer til de udsendte danske vil vi ønske dem alt det bedste vi i venstre står

ordfører forestillet sig skulle beskytte de danske soldater altså hvem er det der er livvagternes beskytter livvagterne som kommer med lette håndvåben ind i en krig hvor der bruges store kalibre og

at få ram på nogle fn tropper de er nemlig ligeglade med blå baretter

det beklager vi men det bliver det bliver det tilstedeværende regime der skal sørge for det og det bliver selvfølgelig også de efterretninger man kan indhente der gør at man må færdes så sikkert som man overhovedet kan i den sammenhæng er der grund til at lægge skjul på

været i stand til at hindre nogle af de forfærdelige ting som sker i den her borgerkrig og hvor

oven i købet ser snakkes om at de moderate kræfter usa og assad skal samarbejde om at hindre islamisterne i at vinde udbredelse

vestens politik har bragt syrien

omverdenen i

militærekspert men venstre har på et tidligt tidspunkt foreslået at man skulle søge samarbejde

tiltag vi har også bedt regeringen om at fremkomme med de strategiske scenarier som man kunne lægge til grund for

af oprørsbevægelsen

det giver en falsk illusion om at konflikten skal løses militært og der er kun én vej og det er politisk forhandling så nu har vi fået svar fra venstre venstre

produkter der kan indgå i kemiske våben giftgasser og mere der befinder sig

bliver fragtet ud af landet og bliver destrueret på betryggende vis det er jo en opgave der tog sit udgangspunkt i det frygtelige giftgasangreb den enogtyvende

her snakker vi ikke om at problemet

det stads har været anvendt i hvert fald en gang og måske også flere gange og derfor er udgangspunktet jo også at forhindre at det bliver brugt igen man kan ikke gøre

har været udsat for giftgasser i antal i forhold til

har været udsat for andre vederstyggeligheder i den krig jeg synes man helhjertet må gå ind

til at den her opgave bliver løst

den opgave har været delt op i tre faser

demontere produktionsanlæg og blandingsanlæg den fase er også veloverstået og derfor skal vi i gang med den tredje fase som består i at trække de stoffer der kan anvendes i kemiske våben ud af syrien og det er det danmark nu bidrager til på flere fronter den vigtigste front er jo at vi bidrager med to transportskibe og et fleksibelt støtteskib af den såkaldte absalon klasse der skal beskytte transporten af de her stoffer det er i beslutningsforslaget gjort meget klart at man endnu ikke har kendskab til hvilken havn

kender vi inden vi tager den endelige beslutning her i folketingssalen

og det skal vi selvfølgelig også men det er vigtigt at vi kommer i gang med behandlingen af det her beslutningsforslag

set med at komme i gang med den her sidste fase

berører beslutningsforslaget

lufttransportbidrag der står på standby og som kan indkaldes med seks og halvfems timers varsel og det støtter vi naturligvis også og så er der et personbeskyttelsesbidrag som relaterer sig meget specifikt til den civile leder fn har indsat i

bidrager til den her indsats der hvor det giver mening og der hvor fn har bedt os om at bidrage og det her er nogle af de områder hvor vi i høj grad kan bidrage med dansk ekspertise og vi støtter selvfølgelig

af nogle af de danske eksperter på det her område i afghanistan jeg synes de gør et fremragende stykke arbejde og slet ikke tvivl om at de også er i stand til at indgå i den her opgave og det er jo ikke et spørgsmål om at de kun indgår i relation til de

skal vurdere den risiko der er i forbindelse med den opgavevaretagelse og selv har mulighed for at byde ind på

at sende tyve danske soldater ind i den syriske borgerkrig udstyret med lette håndvåben fairness for vore tyve fn soldater i den her situation ville være massiv flystøtte kampvogne artilleri og så naturligvis en helt anderledes styrke det er jo det al qaeda har til rådighed måske måske ikke flyene

et direkte engagement i syriens komplicerede vilde og blodige borgerkrig så nato nøjes med at sende tyve flinke danske soldater ind ledsaget af syriske tropper tropper og bærende håndvåben nej den her mission er ikke i orden og derfor siger vi nej til regeringens anmodning vi ønsker ikke danske tropper indsat på syrisk jord og slet ikke under de her unfair betingelser men det lader jo til at regeringens uigennemtænkte og for danske soldater dødsensfarlige forslag bliver vedtaget i folketinget sådan er det og sådan bliver det for mig bliver der så alene tilbage at sige at jeg ved at vores dygtige danske soldater som altid vil yde deres bedste

de har min og dansk folkepartis hjerteligste opbakning og støtte og vi ønsker af hele vores hjerte at ikke en eneste dansk soldat kommer til skade men derimod at alle vores soldater hver og en efter endt mission vil vende tilbage til danmark glade og sunde og raske

kemiske våben og flyder i syrien eller vil dansk folkeparti en invasion med kampvogne fly og hvad der ellers bliver beskrevet fra natos side og tror dansk folkeparti at det vil være mindre farligt for danske soldater at bidrage til en sådan nato invasion

her aktion uden at have ordentlige våben til rådighed

det er dem der har fundet på det her det er putin der har fundet ud af hvordan den her

sag skal løses det er ham der har det tætte samarbejde med assad

de danske skibe kan sejle i havn hvordan tror man assadregimet vil reagere hvis man ikke har en aftale når de danske

transportskibe sejler ind i havnen i latika eller tartus

det da blive rigtig blodigt og drabeligt det er meget meget uforståeligt for mig

som selv har fundet på det her som har været i tæt samarbejde med syrien og assad hele vejen igennem jeg spørger igen hvad laver russerne hvorfor ser vi aldrig nogensinde dem ved den type operationer

det er også fint men det er bare ikke under ordentlige betingelser jeg synes simpelt hen at vi skal tænke på de tyve danske soldater der nu bliver sendt ind i et syrisk helvede iført almindeligt soldatertøj og med lette håndvåben

situation hvor der alligevel er

allieret lejr med masser af danske amerikanske engelske

i operationen den her sag er en anden man kommer ind

bliver set som en del af assads hær

man marcherer med ham og man kører i kortege med ham

familier og pårørende inde i syrien det var et uhyggeligt angreb det var med uhyggelige våben og det ramte civile og uskyldige mænd kvinder og børn der er stort set ingen lyspunkter i konflikten i syrien titusinder er slået ihjel millioner fordrevet og flygtet de menneskelige omkostninger er enorme syrien er helt ødelagt skoler sundhedsklinikker hospitaler er blevet bombet sønder og sammen infrastrukturen er ødelagt økonomien er helt i knæ og måske mest alvorligt af

mistet uddannelse og har fysiske og psykiske men de her menneskelige fysiske ødelæggelser vil det tage årtier at overvinde det er en uhyggelig konflikt

også været meget få lyspunkter når det gælder forsøgene på at stoppe konflikten forhandlingerne har været

låst forhandlere har givet op fn har været fastlåst konflikten har varet næsten tre år men på et eneste område er der sket fremskridt efter at præsident obama med opbakning fra blandt andet danmark klart markerede at brugen af kemiske våben er helt og fuldstændig uacceptabel og at det aldrig må ske igen den trussel det pres har fået fns sikkerhedsråd til for første gang i snart tre år

at agere samlet stærkt og vedtage resolution

der skal sikre identifikation og destruktion af syriens kemiske våben det er en opgave som fn og

for forbud mod kemiske våben er i fuld gang med at løse

en opgave der har allerhøjeste prioritet det er en opgave der har stor betydning for verden det internationale samfund og ikke mindst for den syriske befolkning det er en opgave der ikke må slå fejl og det en opgave som danmark er blevet bedt om at give et endog meget solidt bidrag til det bakker det radikale venstre op om og derfor støtter vi det

beslutningsforslag vi er blevet bedt om at løse helt centrale opgaver og spille en helt central rolle og samtidig komme med bidrag som vi er rigtig gode til maritim transportkapacitet eskortekapacitet

lufttransport i form af et herkules transportfly hvis der bliver brug for det

det er bestemt ikke en ufarlig mission

det danske militære bidrag vil have mandat

udelukkes at der bliver tale om anvendelse af militære magtmidler men det er en opgave som verden står samlet om og som danmark kan løse det er også en mission der betyder omkostninger tres million kr men det kan dækkes inden for forsvarets ramme det er en usikker mission der er ikke fuld klarhed over alle aspekter af opgaven og før vi endelig kan godkende skal vi vide hvor hvordan og hvortil de kemiske våben skal fragtes og destrueres det er en mission der kun kan løses med logistisk og teknisk samarbejde med de syriske myndigheder

regime eller af assad det er klar dansk politik at assad har mistet sin legitimitet

den opgave beslutningsforslaget lægger op til

blevet bedt om at løse og stolte af at bidrage til vi fjerner masseødelæggelsesvåben vi bidrager til at at beskytte befolkningen i syrien mod yderligere angreb med kemiske våben vi skaber et lille glimt af håb i en uhyggelig og langvarig konflikt og det skal fastholdes og det skal udbygges men vi må ikke stoppe her i januar skal danmark og verden være klar til at lægge et massivt pres på alle parter i konflikten for at indgå i fredsforhandlinger og sikre en våbenhvile når genéve

forhandlingerne forhåbentlig gennemføres i januar skal vi være klar til at give et solidt bidrag til at hjælpe de mange millioner syriske fordrevne flygtninge og ofre men den første opgave er at få fjernet og destrueret de kemiske våben det radikale venstre bakker op

det kan være nogle små træfninger men det er ikke militære magtmidler

det kan komme så må det komme fra et andet sted og hvor er det

assads styre med det her nej det kan godt ske

lægger vores troppers sikkerhed i hans hænder

ikke rigtigt vi lægger tyve danske soldaters sikkerhed og liv og førlighed i assads

det danske personbeskyttelseshold vil være fulgt af

regime når de opholder sig i damaskus og omegn

ting at der sker et teknisk administrativt samarbejde med de syriske myndigheder det betyder ikke en anerkendelse af assad regimet men det er nødvendigt for at kunne løse den opgave der skal løses nemlig at sikre den syriske befolkning mod brug

en administrativ og ledelsesmæssig opgave der kun kan løses hvis der bliver stillet et personbeskyttelseshold til rådighed for lederen af missionen jeg har fuld respekt for at fn med al deres viden og indsigt i hvordan det kan løses har defineret opgaven så godt som muligt med bedst mulig sikkerhed for alle parter og så vi sikrer os at de kemiske våben bliver defineret

vi bidrager til og det indebærer at vi i den her overgangsperiode som forhåbentlig bliver kort må samarbejde med med de syriske myndigheder for at løse opgaven det er det der skal ske

jo den beslutning som fns sikkerhedsråd har truffet om at kemiske våben skal tages bort at de skal destrueres og dermed at assad styret ikke længere har rådighed

hvor vi har arbejdet målbevidst for

vi har arbejdet målbevidst for

årtiers tradition i danmark for at vi er forrest

ikke bliver spredt og specielt at kemiske våben bliver destrueret derfor synes jeg at det både er er rigtigt og

at danmark bidrager vi bidrager så på tre måder med noget sømilitær bistand og transport af de kemiske stoffer bort fra syrien

et beredskab på flysiden og så med

til at beskytte fns civile

og derfor er der selvfølgelig nogle risici undervejs der har været mest diskussion om risici for de der tyve personer

der må vi gøre hvad vi kan i forhold til at diskutere med

sikkerhedsrisiko der selvfølgelig er er jo omladningen

det har jeg også fuld tillid til ligesom på det andet punkt

bliver taget en ganske kraftig og sikker hånd om både fra dansk side

og fra fns side jeg

vil sige at for at for sf er det afgørende at at vi bidrager

vi gør det jo også i samarbejde med

at det eneste lyspunkt indtil nu

er gået værre og værre i syrien er jo den beslutning fns sikkerhedsråd har taget så håber vi ligesom den radikale ordfører her sagde at det bliver

af forhandlinger våbenstilstandsforhandlinger og

og at vi også får løst den presserende opgave der handler om at vi får

i syrien men støtte fra sf

diskussionen om at de kemiske våben

det også sker i et vist samarbejde med assads styrker

jo en realitet man får simpelt hen ikke de kemiske stoffer bort fra syrien medmindre

hvis man synes at de kemiske stoffer skal væk og at assad

man jo nødt til at acceptere den realitet

ikke det samme som en accept af hans styre

med til at gøre det her det kan ikke lade sig gøre på anden måde og det er jo også forudset i fns beslutninger og jeg synes altså

fns beslutning og folkeretten samt at det er afgørende for vores støtte at danmark ikke bliver en del af borgerkrigen i syrien

forsvarlig vis i forhold til miljø og sikkerhed som flere ordførere har nævnt

er det her en farlig operation

og det tror jeg de fleste kan følge mig i at det også er farligt

høre at dansk folkeparti placerer ansvaret for

mellemøstens regionale sikkerhed i hænderne på præsident putin i rusland men det må stå for dansk

regning enhedslisten ønsker generelt nedrustning og destruktion af verdens masseødelæggelsesvåben det forfærdelige giftgasangreb i syrien understreger vigtigheden af arbejdet imod kemiske våben borgerkrigen i syrien er dybt tragisk og forfærdelig den løses ikke militært med bomber men skal løses ved forhandlingsbordet derfor er det positivt at regeringen efter en pinlig og noget ensom opbakning til obamas bombeplaner nu følger

fra enhedslistens side håber vi at destruktionen af syriens kemiske våben

bidrage til at skabe en politisk forhandlingsløsning ved de kommende fredsforhandlinger i genève i januar den hårdt prøvede syriske civilbefolkning har desperat brug for fred vesten har tidligere

forslag fra fns mægler det håber vi fra enhedslistens side ikke sker igen

et nederlag i kongressen med hans forslag om bombardementer i syrien viser ganske klart dette til gengæld

bombekampagne over syrien som der desværre var opbakning til her i folketinget have haft katastrofale konsekvenser for civilbefolkningen

medført en storkrig i hele regionen heldigvis er det ikke blevet en realitet det skyldes desværre ikke danmarks eller fns indsats at fn sporet blev åbnet grundlæggende bør vi i danmark lære af vores fejl og i fremtiden overveje om vi belært af de fejlagtige krige

afghanistan ikke kan finde et alternativ til bomber et alternativ der rent faktisk kan virke det har fn sporet vist sig

til fred og våbenhvile i syrien

positivt at man nu får destrueret syriens kemiske våben fn sporet er et spor danmark aktivt bør forfølge danmark bør generelt arbejde for en konfliktnedtrapning i syrien

en genopretning af eus våbenembargo som også fn har opfordret til vigtig

et stort problem at frankrig og england lykkedes med at få embargoen ophævet syrien har brug for fred ikke for flere våben det gør

til fremstilling af syriens kemiske våben ligesom også tyskland under merkel har bidraget

til assadregimes fremstilling af kemiske våben det understreger vigtigheden af en klar kontrol af våbeneksport i fremtiden ligeledes bør danmark øge sin humanitære støtte

tilbyde fn at tage imod flere kvoteflygtninge fra syrien som har særlige behov nabolandene er ganske enkelt ved at bukke under for flygtningestrømmene og det truer med at sprede konflikten libanon er desværre et skræmmende eksempel på dette enhedslisten kan altså støtte et dansk bidrag til fns beslutning om at destruere syriens kemiske våben

at danmark ikke bliver en del af borgerkrigen men presser på for at få parterne til forhandlingsbordet

kan skabes en våbenhvile så forholdene kan blive forbedret for den nødlidende syriske befolkning danmark bør arbejde for at stoppe

våbenstrømmen genindføre eus våbenembargo og øge

humanitære støtte og hjælp til de mange flygtninge der findes ikke en militær løsning i syrien der findes kun en politisk forhandlingsløsning og den skal danmark aktivt bidrag

sine ben at stå på og dermed sende klare signaler der måske kunne skubbe til konflikten vi har set en diktator der har mishandlet sit eget folk øve vold overgreb drab og så videre

ja så rystede det vel verden og rystede det

samfund og man kunne finde sammen om den fn resolution der så fører til at man nu finder en løsning for at neutralisere fjerne bortskaffe kemiske våben i syrien når det er vigtigt

jo fordi vi også i vore hoveder har billeder af anvendelse af kemiske våben mod civilbefolkningen der er forfærdelige det er meget voldsomt

overgreb som ingen bør se på

derfor er det rigtigt at gøre alt hvad der er muligt for at få disse våben ud af et konfliktområde som syrien er og i det lys uanset borgerkrigen fortsætter uanset de mange konflikter uanset der fortsat bliver dræbt uskyldige mennesker i syrien

derfor kan liberal alliance støtte at danmark bidrager med det man nu er blevet bedt om i den sammenhæng

at transportere kemiske våben ud af syrien væk fra konfliktområdet det er et rigtigt skridt vi nærer ingen illusioner om at det løser konflikten i syrien som sådan

mennesker som humanister ikke kan holde ud at se på bliver anvendt mod civilbefolkningen derfor er det her et rigtigt skridt at tage og det er vigtigt at der er god opbakning til det her i folketinget det bidrager vi gerne

fordrevet over to millioner mennesker

menneskeliv var det først med det kemiske angreb mod damaskus forstæder den enogtyvende august to tusind og tretten at verdenssamfundet reagerede det konservative folkeparti har mange gange før

verdenssamfundet accepterer den slags årelange overgreb uden at det har konsekvenser den konservative tænker og filosof

konservatismens grundlægger edmund burke sagde

der kræves for at ondskaben sejrer er at de gode mennesker intet

i kort form konsekvensen af den passivitet verdenssamfundet har udvist

flyveforbudszone i dele af syrien med eller uden russisk accept således at civilbefolkningen blev beskyttet dette beslutningsforslag hjælper kun minimalt

en bedre beskyttelse af syriens borgere idet det alene handler om at sikre en destruktion af syriens kemiske våben de fleste civile tab er sket med konventionelle våben og disse gør dette beslutningsforslag intet for at fratage regimet på den ene side og terroristerne i form af al qaeda på den anden

anerkender vi at det er godt at de kemiske våben destrueres med vedtagelsen af fns sikkerhedsråds resolution

og atten blev det besluttet at der var tre faser

at få afviklet de kemiske våben

identifikation og destruktion af våbnene den indledende fase der skal analysere opgavens omfang er afsluttet den efterfølgende fase

er også afsluttet og med beslutningen af

er vilkårene for destruktionen af syriens kemiske våben nu fastlagt fn opfordrer alle medlemslandene til at støtte missionen

for yderligere kapaciteter til at sikre en forsvarlig destruktion af de kemiske våben uden for syrien man forventer at dette vil ske på et andet lands fartøj højst sandsynligt på et af usas men det er endnu ikke fastlagt i hvilken havn dette skal foregå

jeg har bemærket mig at det er en forudsætning for

har truffet de nødvendige beslutninger i relation til transporten med dette beslutningsforslag vil danmark støtte implementeringen af fns sikkerhedsråds resolution

med maritim transportkapacitet et flådefartøj til maritim ekskorte af absalon klassen maritim føringskapacitet samt et lufttransportbidrag i form af et c

forsvarets efterretningstjeneste har afgivet en trusselsvurdering hvor det vurderes at

højt for så vidt angår mulighederne for civile uroligheder og meget andet der er med andre ord også i dette tilfælde ligesom der var med det tidligere beslutningsforslag tale om en farlig mission ikke desto mindre og på trods af de risici der er forbundet med opgaven ikke mindst

personbeskyttelsesdelen så mener det konservative folkeparti det er rigtigt at danmark bidrager vi har evnen og vi har viljen og vi har troen på at det skal lykkes og derfor siger vi også ja

i en situation hvor hele verdens øjne vil hvile

folk der går rundt for at finde de her kemiske våben

vil gerne have at fru lene espersen vil

en snes soldater ind i en blodig borgerkrig kun udrustet med lette håndvåben

ikke sådan noget vores specialstyrker

for den sikkerhedsrisiko der er

personbeskyttelseshold skal have jeg må sige at det undrer mig meget at dansk folkeparti der ellers plejer at have rimelig stor tillid til danske soldaters evner og kapacitet her simpelt hen ikke tror på at selv soldater der er særligt trænet til det uanset hvilken type det måtte være

i stand til at beskytte sig selv jeg er fuldt ud overbevist om at det er vores

hvis man læser beslutningsforslaget og lad os nu forholde os til det vi behandler her i folketingssalen i dag

personbeskyttelsesholdets sikkerhed er noget man skal forhandle med fn så det er ikke noget man kan udtale sig endegyldigt og ultimativt om i dag

da helt overbevist om at man er klar over at den trussel der foreligger som også forsvarets efterretningstjeneste påpeger er en man naturligvis

finde de bedst mulige arbejdsvilkår

mulighed for at blive beskyttet mod deres egne magthavere

mennesker er blevet slået ihjel uden at verdenssamfundet for alvor har gjort noget for at sætte ind

handlefrihed i hænderne på ruslands vladimir putin vi mener at det rigtige havde været at en række lande var gået selv og havde etableret en

to tusind og tretten efter et massivt pres fra verdenssamfundet også blandt andet fra danmark

det er en fælles mission fra fn og den organisation der påser

destruktionen af syriens kemiske våben vil sikre at de ikke igen vil kunne anvendes mod uskyldige civile syriens lagre af kemiske våben er blandt verdens største destruktionen vil også sikre at en regional trussel i mellemøsten bliver fjernet

destruktionen på længere sigt kunne bidrage konstruktivt til nedrustning i mellemøsten mere generelt men destruktionen af syriens kemiske våben er ikke nogen nem opgave situationen i syrien er kaotisk og operationen vil kræve samarbejde mellem mange forskellige parter der er sikkerhedsrisici og vore udsendte kommer til at operere i en flydende og vanskelig kontekst det er samtidig også en opgave som verdenssamfundet ikke kan unddrage sig

inden for flere af de områder der efterspørges danmark kan og bør bidrage

regeringen har derfor fremsat

til beslutning der muliggør at vi bidrager med konkrete kapaciteter til destruktionen af syriens kemiske våben det omhandler en ledende rolle inden for søtransporten af de kemiske våben bidrager med en c en

og tredive til missionens øvrige transportopgaver samt udsendelse af et personbeskyttelseshold dermed vil vi levere bidrag med udgangspunkt i danske kernekompetencer og bidrag som er efterspurgte af fn og efterspurgt

sikre et markant nordisk islæt igennem danmarks og norges bidrag med transportskibe og

maritime operation det vil også være muligt for andre lande at kunne bidrage til

for det danske bidrag at operationen gennemføres på baggrund af samtykke og forståelse med de syriske myndigheder

mission i syrien vil komme til at stå for kontakten til de syriske myndigheder i den forbindelse det folkeretlige grundlag er solidt indsatsen hviler på fns sikkerhedsråds resolution

resolutionen slår fast at anvendelsen af kemiske våben er en trussel mod international fred og sikkerhed og den opfordrer medlemslandene til

klare holdning at vi skal besvare opfordringen positivt og tilbyde de nævnte bidrag denne vigtige mission der skal

syriens kemiske våben må naturligvis ikke skygge for den helt afgørende nødvendighed at få den humanitære situation forbedret og konflikten bragt til ophør danmark arbejder ligesom andre lande intensivt for at forbedre den humanitære situation og samle konfliktens parter ved afholdelse af geneve

konferencen den femogtyvende januar

velkendte ni millioner mennesker har behov for humanitær assistance mere end to millioner mennesker er flygtet ud af syrien mere end seks millioner mennesker er internt fordrevne regeringen er meget bevidst om danmarks humanitære ansvar indtil videre har danmark ydet mere end fire hundrede million kroner i humanitær støtte og dertil kommer mere end hundrede million kroner i ikkehumanitær støtte til områder under oppositionens kontrol kun en politisk løsning kan bringe konflikten til ophør og gøre en ende på

og det vil være et skridt som har positive konsekvenser for sikkerheden i syrien og i mellemøsten indsatsen vil ikke legitimere assad ligesom afvæbningen af andre diktatorer før ham heller ikke har legitimeret

regeringens klare holdning at danmark skal støtte destruktionen af syriens kemiske våben med et markant bidrag som det er skitseret og det søger vi nu folketingets opbakning til jeg skal for god ordens skyld bemærke at der til anden behandling vil blive foretaget ændringer i beslutningsforslaget såfremt situationen måtte tilsige det

præcisering af teksten vedrørende tidsplanen for operationen og de dokumenter

sejle igennem eller de farvande hvor man skal

klart at danmarks transport af de kemiske stoffer sker som led i en international operation under

af sjette december tilkendegivet at han agter at mobilisere ressourcer til at støtte medlemsstater i håndteringen af risiko og ansvar i forbindelse med transportoperationen

tomrum i denne situation hvor vi har ansvaret for de kemiske kampstoffer det ansvar og den risiko som danmark påtager sig i forbindelse med operationen må betragtes som en del af det bidrag danmark tilbyder

de operatører der måtte skulle destruere

at overlade disse kampstoffer til amerikanske skibe der skal forestå fortyndingen

sagen af de vvm undersøgelser der nu giver problemer for en række borgere blev iværksat i årene to tusind og ni og to tusind og ti

i to tusind og ti indgik vi en aftale i forligskredsen bag en grøn transportpolitik

skal iværksættes nye vvm undersøgelser medmindre

har vi med aftalen af enogtyvende marts to tusind og tretten taget stilling til linjeføringen

en pulje på firs million kroner til finansiering af udgifter

langs fire konkrete strækninger

med at igangsætte nye vvm undersøgelser før finansieringen er på plads

processen omkring statslige ekspropriationer mener jeg generelt er velfungerende man skal huske på at loven foreskriver en lang række processer og frister der i sidste ende er med til at sikre borgernes retssikkerhed

efter omstændighederne kan sagsbehandlingstiden begrænses helt ned til omkring fire måneder og for fortsat at holde sagsbehandlingstiden på et rimeligt niveau har vi for nylig tilført flere ressourcer til de relevante myndigheder for netop at sikre at de kan håndtere den stigende mængde sager de mange anlægsprojekter for tiden kaster af sig beslutningsforslaget indeholder også forslag om øget adgang til godtgørelse ved fastsættelse af erstatning

om fuldstændig erstatning kort fortalt betyder det at borgeren økonomisk stilles som hvis ekspropriationen ikke

og domstolslignende instanser

uden for politisk indflydelse jeg har stor tiltro til at de myndigheder der fastsætter erstatningen i både første og anden instans

er således ud fra en samlet betragtning altså ud

i uvished disse borgere ved nemlig ikke

deres ejendom er derfor så godt som usælgelig eller i hvert fald vil de tabe mange penge hvis de sælger mange føler sig derfor stavnsbundne i deres hus og det er selvsagt uheldigt og helt uacceptabelt de mennesker

i klemme og føler sig stavnsbundne på grund af statslige reservationer i det område hvor de bor skal selvfølgelig hjælpes

forslagsstillerne har snakket og talt meget men det er blevet til meget lidt konkret handling fra forslagsstillernes side de flotte løfter og den storladne retorik

et skær af paradekørsel med tom vogn for hvordan var det

netop mens disse partier havde den politiske magt i danmark skiftende borgerlige transportministre igangsatte den ene vvm undersøgelse efter den anden man havde næsten indtryk af at de ikke kunne passere en by i deres ministerbil uden at de stod ud af bilen for

at love en vvm undersøgelse den slags hedder at gøre regning uden vært og det er typisk for de liberalistiske partier og den borgerlige fløj konsekvensen er nu at en masse mennesker sidder i huse hvor staten har reservationer men ingen penge

og fra socialdemokratiets side glæder vi os over at regeringen tager fat vi glæder os over at regeringen har indført et nyt princip hvor der ikke igangsættes nye vvm undersøgelser uden at der samtidig er penge til at gennemføre projektet

ekspropriere de mennesker der bor i området

glæder vi os over at regeringen har sikret at der på en række strækninger er blevet besluttet en linjeføring således at de berørte mennesker kan komme komme i gang med deres eksproprieringssag og at de myndigheder der sidder med sagerne er blevet tilført flere ressourcer

side glæder vi os over at der på regeringens initiativ er afsat firs million kroner til finansiering af forlods overtagelse for grundejere langs fire konkrete strækninger og det er altså projekter som udbygning af motorvejen syd om odense rute en og tyve til kalundborg udbygning af motorvejen mellem kolding og fredericia og rute seks og tyve ved viborg og vi er parate til at gøre mere end det fra regeringens side har vi altså valgt at handle og gøre noget for at hjælpe de borgere der er kommet i klemme vi vil selvsagt gerne gøre endnu mere men vi er også

halsløs gerning at love noget der viser sig umuligt at indfri som når forslagsstillerne foreslår øget adgang til godtgørelse ved fastsættelse

erstatning her burde forslagsstillerne være sig bevidst at erstatningsudmålingen følger grundlovens principper om fuldstændig erstatning hvilket kort fortalt betyder at borgeren er økonomisk stillet som hvis ekspropriationen ikke havde været nødvendig ligesom forslagsstillerne burde tænke over at erstatningsfastsættelsen foregår i uafhængige og domstolslignende instanser som er uden for politisk indflydelse

side har vi stor tiltro til at de myndigheder der fastsætter erstatningen ud fra objektive kriterier der følger grundlovens udgangspunkt gør det på bedste vis på grundlag af disse argumenter kan vi fra

vi ønsker i stedet at hjælpe de mennesker der

i klemme ved hjælp af konkrete forbedringer som dem

nu er vedtaget at man skal udbygge

mange år siden halvfjerdserne hvor der altså har været socialdemokratiske regeringer som netop kunne

eksproprieret i den her omgang

man ligesom siger at man gerne vil afsætte pengene midlerne til det

her i folketingssalen tager hensyn til at der også er andre arbejdsopgaver der skal

mig at både venstre og dansk folkeparti her i løbet

har været ude for for den samme situation sådan

det

ikke kan få en egentlig debat af forslaget her i folketinget det var mere en konstatering end

at vide at her vil man gerne have en linjeføring det kunne være af et jernbanespor det kunne være

i rigtig lang tid eller det kan i hvert fald være i rigtig lang tid derfor mener vi at

den private ejendomsret i forbindelse med

her statslige anlægsprojekt

den linjeføring som man egentlig ønsker

burde man også være forpligtet til at man

få sit hus eksproprieret så man kan komme videre i sit liv

mærkelig holdning at man så siger at

må vige men de må ikke få at vide hvornår de skal væk det bliver når man har tid og lyst og man selv lige synes at nu har man penge i overskud det synes vi i dansk folkeparti

man skal ikke kun lige have dækket

hvad det egentlig er er værd der skal også være en lille bonus til de

jeg vil kalde det lidt overlast i

man ligesom tilgodeser dem på den måde derfor

ud over erstatningen er rimelig og selvfølgelig er det også rimeligt at man får betalt sine rådgivere advokater

sliber ikke uden vand de skal have

statslige anlægsprojekter eller om man også ønsker

og andre anlægsprojekter med ind over det synes vi i dansk folkeparti men vi er da glade for at vi har haft en dialog

og andre partier om at det her ønsker vi sat på dagsordenen fordi det er meget

vigtigt for den enkelte borger at man ligesom ved hvor man står henne når man skal have eksproprieret desværre har vi set

det kan være motorveje eller det kan som sagt være jernbaner at man

jo ikke ved om man er købt eller solgt og derfor mener vi også at det er utrolig vigtigt at man ligesom får

i sit liv derfor støtter vi

forslaget i samme åndedrag kan jeg sige at vi har haft en diskussion imellem dansk folkeparti

henrik høegh fra venstre om at vi netop skulle have det her forslag fremmet så derfor

er sat i gang derfor synes jeg også det er vigtigt at have lidt historik på plads som ministeren også

inde på sandheden er jo at hovedparten af de vvm undersøgelser vi står med i dag

set blev besluttet under den tidligere regering

undersøgelser som netop

det økonomiske grundlag for at man i sidste ende også kunne føre beslutningerne ud i livet

medvirkende til at jeg synes det er en smule hyklerisk når

nu skal høre venstre harcelere over det her man skulle måske have fejet for egen dør i sin tid

man havde så travlt med at sætte vvm undersøgelser i gang

sikret sig at der rent faktisk var finansiering for de projekter man nu satte i søen derfor må jeg ærlig talt indrømme at jeg synes det er en smule pinagtigt at høre på diverse venstrefolk i dag lad os bare tage fat i en en række eksempler på det vi har udbygningen af motorvejen syd om odense udbygningen af rute en og tyve til kalundborg udbygningen af motorvejen mellem kolding og fredericia

udvidelsen af motorvejen på vestfyn og helsingørmotorvejen

fra borgerlig side har været rigtig glad for at lave vvm undersøgelsen men da der så skulle findes finansiering

set forståelse for at man ikke kan finde finansiering til projekterne

man nogle gange er blevet klogere men så skal man selvfølgelig omvendt også melde det tilbage til befolkningen

set også glad for at den her regering

det blev besluttet allerede i det tidligere forår blandt trafikordførerne

nye vvm undersøgelser i gang uden at vi havde sikret os en

noget vi ville gå videre med

set glad for at vi kom så langt ydermere blev det

finansieringen af de her udgifter til

forlods overtagelse på fire konkrete projekter det netop et udtryk for at regeringen faktisk tager den her problemstilling meget meget alvorligt derfor synes jeg også

hvad man ikke kan med det her beslutningsforslag hvordan man skulle finansiere den her stribe af vejprojekter og motorvejsprojekter man gerne vil føre ud i livet

anvise finansieringen til togfonden eller timemodellen og elektrificeringen af jernbanenettet noget som man også fra borgerlig side gerne

man vil bare ikke være med til den finansiering regeringen har lagt frem eller også kunne

her beslutningsforslag bare indeholdt en finansiering for

må bladre lidt i beslutningsforslaget og

lidt svært ved at finde ud af præcis hvordan man

til forslaget med de begrundelser vil

bliver nødt til at sige pænt nej tak til forslaget

det er helt centralt og vigtigt at vi selvfølgelig sikrer at borgerne har retten til deres egen ejendom og at vi selvfølgelig sikrer at hvis der er udsigt

en overtagelse fra statslig side

glad for at regeringen netop har truffet den beslutning i øvrigt sammen med en række andre forligspartier

ønsker det

på den korte bane men det er jo kun et likviditetsspørgsmål

skulle man jo have eksproprieret alligevel på et senere tidspunkt hvis anlægsprojektet bliver til noget

alternativt har man jo en ejendom som

en række bebyggede områder og der skal staten så hvis jeg

valte jeg må igen spørge hvor skal finansiering til de her pænt dyre ejendomme i øvrigt komme fra det har vi altså ikke noget svar på det ligger der ikke det her beslutningsforslag

det er helt ærligt at sige at vi ikke kan støtte forslaget fordi der simpelt hen ikke

vi politisk tager ansvar for de beslutninger vi træffer det vil sige at hvis vi går med til at lave vvm undersøgelserne

med til at anvise hvordan vi så bagefter skal finansiere det

den her problemstilling at man afsætter pengene til det og faktisk går i gang med at handle på det

bare spørge hvor er finansieringen til de forslag der kommer fra borgerlig side for jeg går ud fra

skal gælde alle vejstrækningerne jeg går da også ud fra at

kan anvise finansieringen til det men det har vi endnu ikke fået noget svar på så jeg håber da at herre

hvor de borgerlige så foreslår finansieringen kommer fra regeringen har faktisk fundet finansiering til helt konkret fire projekter hvor

og når en vvm undersøgelse er færdig kan husene først eksproprieres når der ligger en lov under den borgerlige regering blev

igangsat et hav af vvm

at der var penge til at bygge projekterne for derfor ligger

hvor der ikke er en lov fordi vi ikke har nogen penge til at bygge for regeringen har sammen med den borgerlige del af oppositionen aftalt at ekspropriere på fire projekter selv om vi ikke har pengene til at bygge det hele endnu

tredje og fjerde etape af frederikssundsmotorvejen anden og tredje

etape af udvidelsen af den vestfynske motorvej og anden etape af udvidelsen af helsingørmotorvejen

på de strækninger netop fordi vi lavede den aftale for at løse problemerne

undrer det mig meget at de borgerlige stiller det her forslag da vi jo har en aftale om hvordan vi løser det her vi synes at vores system for ekspropriation er udmærket som det er men det er noget rod at vi har igangsat så mange undersøgelser af anlæg

det betyder at folk ikke kan få afklaring af om deres hus skal eksproprieres eller ej vi har simpelt hen stillet for mange især veje i udsigt og de borgere der bor lige der hvor der måske på et tidspunkt skal bygges en vej er kommet i klemme

er glade for at vi har været med til at løse problemerne på en række etaper men der udestår jo også nogle vejprojekter som vi forhåbentlig kan få fundet en løsning på som det ligger her kan vi ikke støtte det beslutningsforslag

også en kommende regering som måske har en anden farve end den nuværende regering

hvad er baggrunden for at det radikale venstre

ikke ønsker at bakke op om beslutningsforslaget det ville

disciplinerende virkning på kommende regeringer og dermed kunne sikre

vi nu skulle sige at den kom på et tidspunkt

jo være tusindvis af gårdejere og boligejere som ville gå en usikker fremtid i møde langs den hærvej som herre kristian pihl lorentzen herre herre jan e jørgensens partifælle jo var ude at love så sent som i går

at man bare kan tage et møde i venstres folketingsgruppe og så blive enige om at

en transportordfører har været

er ramt af den her stavnsbinding overalt i danmark

ordførerens bemærkninger til

de mennesker der sidder her i to tusind og tretten i en forfærdelig situation

komme af med sit hus fordi vi har sat de firs million

det er så rigtigt at det kun gælder for de projekter jeg nævnte i min tale og der er jo blandt andet et projekt i herre henriksens

jeg også har holdt møde med kan komme videre for

uenighed pågår har vi altså nogle mennesker der er stavnsbundet og ikke kan vedligeholde deres huse ikke kan prioritere dem

alvorlig økonomisk belastning så langt så godt problemet er jo opstået som også andre har været inde på i dag

er blevet aktualiseret i forbindelse med især en hel række motorvejsprojekter

en række partier faktisk samtlige partier undtagen enhedslisten

også for eksempel til tredje limfjordsforbindelse og motorvejen mellem silkeborg og aarhus

partier hvad med at vente med at igangsætte forundersøgelser og vvm undersøgelser og hvad det hedder alt sammen med deraf følgende forslag til forskellige linjeføringer til man ved om der for eksempel er finansiering til et givet projekt hvis og når

er det vil det alt andet lige sikre en forholdsvis hurtig gennemførelse af projektet og det vil jo løse en del af problemerne hvis man undlod at bruge salamimetoden som jeg kalder det i form af igangsættelse af undersøgelser og ventede til der faktisk var reel politisk opbakning og finansiering til et projekt så synes jeg meget ville være nået

selv opmærksom på den balancegang der skal udøves og som opstår som følge af det store tidsmæssige spænd der kan være fra en politisk aftale til projektets gennemførelse især når man ikke finder finansiering til det på forhånd i dag eksproprieres der først ved projektets realisering hvilket betyder at der

ikke sker en ekspropriation hvis projektet ikke realiseres og heller ikke før det er nødvendigt omvendt

så den balancegang man skal prøve at tackle det bør i almindelighed ikke give anledning til problemer hvis ikke ejerne har tænkt sig at flytte og hvis erstatningssummen til den tid i øvrigt er rimelig problemet opstår jo først og fremmest hvis en ejer af en ejendom bliver tvunget af omstændighederne til at sælge forslagsstillerne har selv nævnt nogle af de omstændigheder der kunne være tale om dødsfald skilsmisse økonomiske problemer

ikke mindst økonomiske udfordringer kalder forslagsstillerne det

kaster folk ud i fattigdom så vil det her problem jo aktualiseres her hjælper det efter min mening ikke at indføre klare og passende tidsfrister som man formulerer det for

for det er med undersøgelserne at linjeføringerne

finde en ekspropriation sted når der er som der står rimelig grund til at antage eller en vis sandsynlighed for ekspropriation det er simpelt hen for løst og det kan

som vi ser det udløse årelange stridigheder om hvornår

kan heller ikke acceptere at ejerne af ejendomme som muligvis skal eksproprieres skal have dækket tab ved faldende priser

ja den slags forekommer jo og ihukommende boligboblen og finanskrisen

har vi jo set mange eksempler på dette også som er fuldstændig uafhængig af anlægsprojekter og ekspropriation hvis en boligejer er nødt til at fraflytte eller sælge sin ejendom inden et anlægsprojekt er gennemført på grund af de omstændigheder

ville dette jo være sket under alle omstændigheder og vedkommende skal efter vores mening ikke kompenseres for at sælge på et ugunstigt tidspunkt det kan der i øvrigt spekuleres i og så vil jeg også sige at når herre jørn dohrmann

forslagsstillerne mener ikke at det må være forbundet med en udgift for de berørte ejere af ejendomme hvis de vil efterprøve lovligheden af planerne om eller realiseringen af et statsligt anlægsprojekt altså ikke ekspropriation eller ekspropriationsprocessen men selve anlægsprojektet der vil jeg gøre opmærksom på at planerne jo altså vedtages af folketinget og

tingets legitimitet og man kan vist roligt se frem til meget lange

hvilket vil gøre det næsten umuligt at gennemføre større anlægsprojekter inden for en rimelig tidsfrist og det er vel egentlig stik imod

noget af hensigten med forslaget desuden kan der altså

domstolsprøvelse sted ved ekspropriation forslagsstillerne er godt klar over at deres forslag kan gøre de statslige ekspropriationer dyrere og de får dermed et forklaringsproblem efter vores mening for de selv samme partier forsømmer jo ingen lejlighed til at forlange at staten vender hver en krone og at skatterne skal sænkes

at det er vanskeligt at udtale sig med sikkerhed om forslagets samlede økonomiske konsekvenser i enhedslisten er vi nu ikke tvivl om at dette forslag gør det meget dyrere at gennemføre større anlægsprojekter

i høj grad at forligspartierne i det grønne trafikforlig

at man sikrer en rimelig erstatning og hjælper dem

at helt almindelige borgere stavnsbindes som vi også har hørt det til deres ejendomme

ualmindelig svært at sælge ejendomme der er i fare for at blive eksproprieret eksemplerne er næsten mere reglen end undtagelsen

og give borgerne en bedre retssikkerhed i forbindelse med de statslige anlægsprojekter med forslaget her indføres der klare og passende tidsfrister for hvornår de nødvendige forundersøgelser skal være gennemført og det slås fast at når anlægsprojektet har antaget en så fast form at der er rimelig grund til at mene at en ejendom skulle eksproprieres får ejendommens ejer mulighed for at der gennemføres ekspropriation straks samtidig adresserer forslaget også den klemme som borgere sættes i når de i forbindelse med en ekspropriation lider tab hvis ejendommene er købt til en højere pris end den aktuelle handelsværdi eller hvis ejendommene er belånt højere end den aktuelle værdi berettiger fælles for disse situationer er det nemlig

tvinges til at sælge på økonomisk ugunstige tidspunkter den eksproprierede bør derfor tildeles en ulempegodtgørelse ud over selve erstatningssummen og det

forslag netop højde for endelig sikrer forslaget at det aldrig bliver forbundet med en udgift for ejerne af ejendommene at få efterprøvet lovligheden af planerne om eller realiseringen af et kommende anlægsprojekt udgifterne til nødvendig sagkyndig bistand bliver nemlig godtgjort i fuldt omfang jeg skal i fravær af vores ordfører naturligvis

at løse dem på trods af at enhedslisten jo i denne sag

udgøre de afgørende mandater som kunne gøre at man kunne få vedtaget et beslutningsforslag så ønsker enhedslisten altså ikke at gå konstruktivt ind i det arbejde det synes jeg er rigtig ærgerligt lad mig begynde med at

citere grundlovens § tre og halvfjerds

ukrænkelig og så står der videre at det er den ikke alligevel for

ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden hvor almenvellet almenvellet kræver det

senere at at der mener

gennem tiden oplevet at deres ejendom er blevet eksproprieret når staten planlægger et anlægsprojekt det kan selvfølgelig være nødvendigt når staten skal bygge motorveje

som skal forbedre infrastrukturen som

alle sammen er enige om er nødvendige og som er i almenvellets interesse desværre

er et sådant projekt jo også ofte direkte årsag

stribevis af familier kommer i klemme når staten planlægger at overtage deres ejendom ikke mindst i processen

omkring den tredje limfjordsforbindelse har en række familier befundet sig i en helt urimelig situation hvor de ikke kunne få en melding

som folketingets transportudvalg fik forklaret den syvende februar har

række boligejere foreløbig været bundet til deres bolig i ikke mindre end ti år hvilket har været en lang og særdeles opslidende proces en periode med uvished og utryghed om hvorvidt det netop er deres bolig der skal overtages af staten og som har betydet at de reelt set er stavnsbundet til deres ejendom det synes vi ikke vi kan være bekendt og for at gøre op denne uvished og utryghed fremsætter venstre sammen dansk folkeparti og liberal alliance dette beslutningsforslag

at indføre en række initiativer der skal styrke den private ejendomsret og borgernes retssikkerhed

om at vi fremover ville kunne få mulighed for at sikre en langt hurtigere afklaring af ekspropriationsspørgsmålet for de familier og boligejere som bor i områder hvor staten planlægger anlægsprojekter ofte går der ret lang tid mellem den politiske aftale

reelle udførelse og endelige beslutning af anlægsprojektet i denne ofte meget lange periode påvirkes markedsværdien negativt for de berørte ejendomme og det medfører at familier reelt bliver fanget i deres bolig de kan ikke sælge den

sagen om den tredje limfjordsforbindelse viser kan det dreje sig om mange år for de familier som af forskellige grunde har behov for at fraflytte deres

er nemlig usælgelig og staten vil jo ikke overtage ejendommen fordi udførelsen af projektet endnu ikke er

borgere til deres ejendom i en længere årrække

lad os være ærlige der er jo ingen der vil købe et hus som de ikke ved om de kan få lov til at blive boende i i hvert fald vil de ikke give ret meget for ejendommen denne situation skaber en række udfordringer for de enkelte beboere

skal man så ofre penge på et nyt tag eller skal man finde en midlertidig lappeløsning og hvad hvis den ene forsørger pludselig mister sit job ja så kan man

og hvad gør man hvis man eksempelvis står i en skilsmissesituation se alle disse problemstillinger bliver umulige at løse

imødekomme for hvorfor er

der skal sidde med den økonomiske risiko for om et anlægsprojekt bliver udført eller ej hvis vi indførte klare og passende tidsfrister for hvornår de nødvendige undersøgelser skal være gennemført så ville det kunne bidrage til at forkorte perioden med uvished for de berørte borgere på samme måde er der forslaget om at give borgere mulighed for at få gennemført

straks det ville stille de berørte borgere bedre da de i så fald ville få mulighed for at fraflytte ejendommen hvis eksempelvis deres økonomiske situation

tale om og som jeg kunne forstå at der var enighed blandt partierne i folketinget om og som også

ministeren tilkendegav at have sympati for vi er naturligvis fuldt bevidste om at vores forslag på kort sigt kan gøre statslige ekspropriationer dyrere hvis staten skal ekspropriere ejendomme til et anlægsprojekt som endnu ikke er endeligt fastlagt ja så vil det medføre at flere ejendomme end nødvendigt skal overtages dog mener vi ikke at det ville belaste statens økonomi i det lange løb hvis borgere fik mulighed for at overlade risikoen til staten

hvis anlægsprojektet ikke bliver til noget så har staten jo en ejendom som man kan sælge og da priserne på fast ejendom med få undtagelser historisk set er steget så vil staten altså på et senere tidspunkt kunne sælge disse ejendomme med en fortjeneste hvis anlægsprojektet alligevel ikke bliver til noget eller hvis der for eksempel vælges en anden linjeføring ved etablering af en motorvej

handler så om at loven bør opdateres så den fuldt ud lever op til grundlovens bestemmelse som jeg læste op i begyndelsen grundlovens

bestemmelse foreskriver jo at der skal ske en fuldstændig erstatning når staten eksproprierer en ejendom det er som forslagsstillerne ser det desværre ikke altid tilfældet i

det er nødvendigt at erstatninger til de berørte borgere er så tæt på fuldstændige som overhovedet muligt som loven er i dag tager erstatningens størrelse ikke højde for de mange forskelligartede ulemper

som en ekspropriation påfører borgeren derfor foreslår vi at man tildeles en fast

vi er villige til at forhandle om hvad størrelsen skal være men det er uomtvisteligt at når ens ejendom bliver eksproprieret så påføres man en række ulemper som ville kunne

handler om at man bliver tvunget til at fraflytte sin ejendom på et tidspunkt

have gjort det frivilligt det kan også være

noget som udgifter til flytning erhvervelse af ny ejendom og den slags man får måske længere transporttid i forbindelse med arbejdet fritidsaktiviteter skoler og så videre det kan selvfølgelig være svært

sige direkte hvor meget det skal beløbe sig til i kroner og øre og det er derfor vi

som en slags plaster på såret til de mennesker som altså må fraflytte deres ejendom fordi almenvellet kræver det så for at sikre en mere rimelig kompensation foreslår vi altså en fast godtgørelse som skal dække de direkte og mere indirekte tab de ekstra omkostninger der er for borgeren

vi kunne også høre ministeren sige at det som man får tildelt ved domstolene eller

sikre at man stilles som om ekspropriationen aldrig har fundet sted

ministeren er klar over hvordan virkeligheden hænger sammen men alene udgifterne til

sagkyndig bistand er altså

nogle sager hvor den der skulle eksproprieres fik tildelt en fem

samtlige omkostninger både for taksationskommissionen og overtaksationskommissionen og det forslår jo altså

og bruge penge på sagkyndig

bliver rodet ind i en ekspropriationssag så beslutningsforslaget vil altså sikre bedre vilkår for de borgere som i årevis ellers ville skulle leve i uvished i uvished om hvad der skal ske med deres bolig

holde os for øje at det jo altså er borgere som fuldstændig ufrivilligt kommer

her situationer og derfor mener vi altså kun det er rimeligt at vilkårene for borgeren forbedres reelt at være stavnsbundet til sit hjem i ti år eller mere som vi har set med borgerne i limfjordsområdet er ikke rimeligt og derfor pålægger

inden første juni to tusind og fjorten der styrker borgernes retssikkerhed i forbindelse

er

finde finansiering

at det er